dag af

om

ganske

og

regeringen

fire

trods

sådan

jeg

konstatere

der

baserer sig

det

er jo ikke

tak

som

går ind

hvis

om